følgende anmeldelse beskæftigelsesministeren lovforslag nummer to hundrede og femten

og vil desuden kunne findes på folketingets hjemmeside

børne og undervisningsministeren

steen gade lars christian lilleholt pernille rosenkrantz theil mikkel dencker rasmus helveg petersen per clausen villum christensen og mike legarth forespørgsel nummer

af folketingstidende DK ministeren for by bolig og landdistrikter har meddelt mig at han ønsker i henhold til

give folketinget en skriftlig regional

onsdag den femtende maj to tusind og tretten

som jeg netop annoncerede indledningsvis skal vi i dag

kollektive overenskomster vi gennemfører først den ordinære dagsorden som uddelt frem til og med punkt fjortende derefter indkaldes dog tidligst klokken tretten til et nyt møde hvor vi først behandler lovforslaget om overenskomsterne og derefter punkt atten på dagsordenen

folkeparti det betyder at følgende punkter på dagens dagsorden ikke

andet møde som sagt med første behandling af overenskomstforslaget bliver tidligt på eftermiddagen og tidligst klokken tretten som annonceret bemærk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

det er ikke tilfældet så går vi til

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvfems

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet vi går til afstemning

for stemte ni og halvtreds imod stemte seks og fyrre

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

der jeg slutter afstemningen for stemte tre og tres imod stemte syv og fyrre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

slutter afstemningen

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ni stemmer og vil nu blive sendt til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

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte otte og firs

fra det samlede rektorkollegium og fra bestyrelsesformændene på universiteterne som fortæller os at lige netop det der var formålet

vi gerne arbejde for at vi får

to år og muligheden for at få et ændringsforslag ind på det her

er begrundelsen for at vi ønsker at få det tilbage i udvalget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

forhandlingen sluttet og vi går til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

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til

vi kan stemme om et øjeblik

slutter afstemningen for stemte nitten imod stemte otte og firs

er forkastet og herefter er ændringsforslagene nummer fire seks otte ni og seksten stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet

ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer syv og ti til femten tiltrådt af udvalget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

der er en lille smule mere ro i salen

og når nogle af de samtaler der nu foregår er henlagt til

fru anni matthiesen som

fonden skal først og fremmest anvendes til at yde lån til investeringer navnlig i større offentlige anlæg som er ønskelige af hensyn til det færøske erhvervsliv tilbage i to tusind og syv blev der indgået en aftale mellem færøernes landsstyre og den danske regering om at de færøske myndigheder skulle overtage færøernes lufthavn og dermed også overtage lufthavnens drift i forbindelse med

blev det samtidig aftalt at lufthavnen skulle moderniseres og udbygges udgiften til dette

med de tre hundrede og fem og tres million kroner i forbindelse med udbygningen af lufthavnen

noget gammelt sprængstof som stammede fra udbygningen af landingsbanen tilbage i nitten otte og halvfjerds sprængstofferne udgjorde en

hertil er løbet op i otte og tyve million

førstebehandler her i dag i salen giver mulighed for en nedbringelse af fondens kapital

lufthavn på færøerne og hørte om problemstillingen med at der lå dynamit i klipperne fra et

store sikkerhedsmæssige problemer og at der kun havde været én udvej og at det var møjsommeligt

fjerne den dynamit som lå boret ned

man har fundet en mindelig løsning på hvordan man kunne skaffe finanserne til den her fjernelse af den

indgået mellem landsstyret på færøerne og regeringen her i danmark

investeringsfondens midler så man derfra kan finde de fornødne millioner kroner til det her projekt hermed har jeg udtrykt at socialdemokraterne støtter det her lovforslag jeg skal sige at det

at egenkapitalen nedbringes med otte og tyve million kroner til dækning

en meget væsentlig sag en hastesag

parallelbehandling af i det færøske lagting så vi støtter

uforudsete udgifter i forbindelse med opgraderingen af várgar lufthavn der fungerer som færøernes eneste internationale lufthavn det er af afgørende vigtighed at moderniseringen af lufthavnen gennemføres så man fremover kan tiltrække flere turister og erhvervsfolk til færøerne landingsbanen er allerede blevet forlænget så man kan modtage større fly og man arbejder nu med at bygge en større terminal som det er blevet

opdaget sprængstoffer fra tidligere arbejder i lufthavnen det har været ret bekosteligt at få disse sprængstoffer bortskaffet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde hvorfor det allerede godkendte budget ikke kan dække ekstraudgifterne derfor foreslås det at yderligere otte og tyve million kroner fra investeringsfonden for færøerne afsættes til arbejdet fonden har til formål at finansiere større anlægsprojekter der kan være med til at sikre erhvervsudviklingen på færøerne

moderniseringen af øernes eneste lufthavn

gøre til fulde så selv om det selvfølgelig er ærgerligt at man ikke på forhånd har kunnet indregne den udgift støtter sf naturligvis lovforslaget så finansieringen sikres gennem investeringsfonden på linje med resten af projektet

lillebitte smule malurt i bægeret er det nu helt rimeligt at nedskrive investeringsfondens kapital

problemet er opstået på et tidspunkt hvor det var

ansvaret for at de her sprængstoffer

blev ryddet af vejen på behørig vis på det tidspunkt

hvor de blev lagt ned det kan man da godt lige sætte et lille spørgsmålstegn

investeringsfonden for færøerne igennem en nedbringelse af egenkapitalen får mulighed for at finansiere bortskaffelsen af sprængstof fra de gamle anlægsarbejder som vi allerede har hørt om jeg har selv været oppe

jeg har i hvert fald hørt rigtig meget om det store problem og jeg synes at det er en

moderniseres og udbygges udbygningen af lufthavnen

skulle finansieres ved at nedbringe egenkapitalen for investeringsfonden for færøerne med tre hundrede og fem og tres million

er tale en fond som er oprettet ved lov og fonden har blandt andet til formål

yde lån til investeringer i større offentlige anlæg som er nødvendige for den færøske

i forbindelse med anlægsarbejdet

der fundet rester af sprængstof som stammer fra en tidligere udbygning af lufthavnens landingsbane i perioden

sprængstoffet udgjorde en sikkerhedsmæssig risiko og det har derfor været nødvendigt at fjerne sprængstoffet med det samme formålet med lovforslaget er

sikre finansieringen til at dække den uforudsete omkostning ved at fjerne sprængstofferne udgifterne til at fjerne sprængstofresterne var ikke en del af den oprindelige beregning af udgifterne til udbygningen af lufthavnen da man på det tidspunkt jo ikke havde kendskab til det for kort at opsummere foreslår vi at egenkapitalen for investeringsfonden for færøerne nedbringes med otte og tyve million

allerede har afholdt

det skal sikre at udbygningen af lufthavnen kan fortsætte som planlagt jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og håber på

folkeparti at muligheden for at oprette et partnerskab mellem danmark og grønland om udviklingen af den grønlandske undergrund undersøges nærmere grønland overtog den første januar to tusind og ti ansvaret ansvaret for råstofområdet det er derfor også op til grønlands landsstyre at beslutte hvordan man ønsker at organisere råstofområdet herunder hvordan mulige råstofaktiviteter skal finansieres regeringen sætter ikke spørgsmålstegn ved grønlands ret til at udøve sin kompetence

jeg gerne understrege at regeringen gerne ser et tættere samarbejde med grønland på erhvervsområdet statsministeren har i den forbindelse aftalt med landsstyreformanden at vi fortsætter drøftelserne om et kommissorium for en fælles dansk grønlandsk arbejdsgruppe som skal komme med forslag som kan fremme samarbejdet inden for erhvervslivet i grønland og danmark og som kan bidrage positivt til erhvervsudviklingen i grønland på kommercielle vilkår vi arbejder lige nu på et kommissorium og vi forventer inden alt for længe at kunne nedsætte arbejdsgruppen det er min forventning at det samarbejde kan skabe opmærksomhed investeringsmulighederne i grønland og vil kunne bidrage til at få flere kommercielle investeringer

i det arbejde er det for mig også helt naturligt at danske virksomheder kommer til at spille en rolle med beslutningsforslaget foreslås det at der oprettes et grønlandsk dansk partnerskab for eksempel gennem oprettelse af et såkaldt

der er som nævnt heller ikke behov for et statsligt engagement for at sikre staten andel i indtægterne

på baggrund af det fremførte kan regeringen ikke støtte

ministeren sagde at regeringen støtter selvstyreloven og at sådan implicit kan man så ikke

om en bekræftelse af

ikke om ministeren er bekendt med en kronik som tidligere landsstyreformand kuupik kleist skrev sammen

der blev jo netop efterlyst det her engagement

i forhold til at udvinde råstoffer i i grønland har den kronik slet ikke gjort noget indtryk på på ministeren

grønland haft møde

det daværende landsstyre og har haft en meget god dialog og det var også på det tidspunkt det blev aftalt at man skulle arbejde

mellem grønland og danmark på det blev også pointeret at man fra grønlands side ønskede

råstofudvinding skulle ske på kommercielle vilkår og derfor er vurderingen

som fortsætter her efter valget i grønland og det det er det vi sådan set

altså der er en dialog i gang

i den dialog bidrager danmark alene med det finder i ud af eller kommer danmark med noget som input til den dialog

i rigsfællesskabets interesse

andre der giver besked er det sådan det fungerer

har et samarbejde som danmark også deltager aktivt i

ønsket fra grønland har været at den udvikling der skal være skal ske på kommercielle vilkår

det respekterer vi fra dansk side og vi lægger op til et

jeg bliver nødt til at bede om en håndsoprækning

er nogle garantier for at

i de næste fem år eller ti år det vil sige at rammebetingelserne ligesom bliver givet

være det offentlige indspil det offentlige indspil kunne

at man lader eksportkreditfonden bidrage til danske virksomheder der gerne vil være underleverandører og så

er den danske stat

i sådan et offentlig privat samarbejde i grønland vil være selvstyret danmark kan ikke

kompetence den nye landsstyreformand udtalte efter et møde med statsministeren den sekstende april at man fra grønlands side ikke ønsker at der etableres et dansk grønlandsk statsselskab til udviklingen af olie gas

og mineralsektoren i grønland

er vigtigt for mig at slå fast her

stadig væk ting der reguleres fra dansk side

det er miljøforanstaltninger i det hele taget

spørgeren ønsker et sådant teknisk svar på det

vil jeg egentlig bede om at det bliver fremsendt til skriftlig besvarelse og så kan så kan man tage det i udvalget svaret her er

parten og som står for det offentlige

afvisende indstilling med mindre det er sådan en automatreaktion fra ministerens side når vi foreslår noget

det burde dog være i regeringens interesse og jeg synes også

kan få del i udvindingen af råstoffer i grønlands

statens interesse i danmarks interesse

danske virksomheder kan komme i spil i den forbindelse

regeringen må tage teten for at få skabt en udvikling og en dialog så der kan komme nogle resultater ud af

i den virkelighed der er nu der har været valg

genoptages nu der er kommet et nyt landsstyre og det er også det som

vi tager udgangspunkt i fra dansk side

samarbejde mellem grønland og danmark og det

et kommissorium min forventning er da jeg nu også siger at det her ikke bare er en afvisning

vi i løbet af kort tid får nedsat en fælles dansk grønlandsk arbejdsgruppe om erhvervssamarbejde mellem

opgave at afdække mulighederne for forskellige former for kommercielle investeringer

sit møde med statsministeren den sekstende april

erhvervssamarbejde hilses velkommen det var også

tilfældet med det tidligere landsstyre og det er det som vi

grønlandske landsstyre hvordan den danske stat bedst kan bidrage til efterforskning efter og udvinding af råstoffer i den grønlandske undergrund eventuelt gennem

selskab synes ministeren egentlig ikke at det lyder meget fornuftigt

genoptager arbejdet med at få udarbejdet et kommissorium

set grundlaget for at vi kommer i gang og så ser jeg da gerne at man får inddraget

en større kreds men i første omgang

tak til ministeren så er det fru gitte lillelund bech som venstres

mellem danmark og grønland om udvikling af den grønlandske undergrund

råstoffer i den grønlandske undergrund

om rigsfællesskabet og rigsfællesskabets fremtid vi ønsker

med og om grønlands selvstyre og udgangspunktet er at vi ønsker et stærkt grønland med en bæredygtig og selvbærende økonomi

og muligheden for et mere bæredygtigt grønland som jo er det hele selvstyreaftalen reelt set går ud på i folketingsdebatten den enogtyvende februar to tusind og tretten vedtog et enigt folketing således følgende

i grønland at skabe øgede investeringer på sammenlignelige og gennemsigtige markedsmæssige vilkår herunder danske

nyttiggøre grønlands naturressourcer med henblik på en strategisk investeringsmulighed i råstofudvinding i grønland

så også undre mig at det ikke er et enigt folketing der

vækstministeren i samråd

vil undersøge mulighederne for at tiltrække investeringer i grønland på kommercielle vilkår og

beslutningsforslag som vi behandler nu

må man altså sige at den nye landsstyreformand aleqa

et statsligt dansk grønlandsk selskab som skulle gå ind og udvinde råstoffer

i nogen problemer i at få undersøgt mulighederne for et tættere grønlandsk dansk samarbejde for at se på hvordan grønland og danmark sammen

at beslutningsforslaget ligger fint i forlængelse af dette

det skal være med dansk statsstøtte det har vi også diskuteret med erhvervs og vækstministeren tidligere samråd

vil gerne se på de muligheder som eksempelvis eksport kredit fonden eller den nordiske investeringsbank kan stille til rådighed for et sådant partnerskab

eksport kredit fonden eller den nordiske investeringsbank som også har danske penge

stiller penge til rådighed er det vel i bund og grund også

råstoffer rigtig mange lande har spildt muligheder som dem grønland står med nu

at råstofområdet netop er selvstyrets ansvar medmindre det har udenrigs og

sammen undgå at mulighederne for et bæredygtigt

er det rettidig omhu at fremsætte et beslutningsforslag som det her og det er rettidig omhu at diskutere

undersøge mulighederne for et partnerskab

systemet fungerer igen

tak til ordføreren for fremlæggelsen

forslaget anfægter ikke at selvstyreloven fra to tusind og ni giver grønland retten til undergrunden men har til hensigt at sikre at arbejdet med råstoffer kan ske på en for alle betryggende måde så er mit spørgsmål ligger der sådan en eller anden

der kan grønlænderne nok ikke finde ud af

det er derfor vi skal finde nogle instrumenter sådan at den danske

hvis man diskuterer skattelovgivning og muligheden for at de mineselskaber der måtte være på grønland udfører penge fra grønland således at at man ikke i grønland får den indtægt man havde forventet af minerne

tidligere finansminister i grønland

for hjælp ikke nødvendigvis kun fra danmark men også fra canada og australien og andre steder hvor man driver minedrift

bloktilskuddet til grønland i forbindelse med at der kommer flere indtægter

har vi selvfølgelig også fra dansk side en legitim ret

at sige at hvis vi kan bidrage med at man får lavet en ordentlig skattelovgivning

betyder det jo også på sigt at bloktilskuddet vil blive aftrappet og det er vi jo fra dansk side

ordet ret vi har en ret til at udtale os det har vi men vi har ikke nogen ret til at prøve at pådutte grønlænderne nogle bestemte samarbejdsformer i forhold til hvordan råstofferne skal forvaltes for det fremgår med lysende klarhed af selvstyreloven

det er bare det jeg gerne vil have at vi holder fast i nu skal jeg nok begrunde det nærmere når det bliver min tur men ordføreren kan jo godt mærke hvor det bærer hen ad

formuleringer ligger en mistillid til

ikke kan finde ud af det men de har altså overtaget ansvaret og så lærer de jo af de erfaringer de

med at administrere det og så hjælper vi

rettighed til i folketinget at bestemme over

om at man skal oprette et partnerskab det er et forslag om at man skal undersøge muligheden for at oprette et partnerskab mellem danmark og grønland om udviklingen af den grønlandske undergrund lige præcis det med at undersøge synes jeg nok at ministeren

at det ministeren siger

undersøge om det her kunne være en mulighed

spørgsmål om at pådutte grønlænderne noget overhovedet

undersøger alle de muligheder der er og hvis grønland siger nej

man fra dansk side går ind og understøtter at danske virksomheder kan komme til grønland

indtryk jeg har fået hvis jeg lytter til de grønlandske politikere jeg taler med

der har fra grønlandsk side været efterlyst et større dansk engagement i forhold til arbejdet med at udvinde råstoffer i grønland og dermed udvikle det grønlandske samfund forslaget her er et svar på dette

bidrag til bemærkningerne bygger på at en tidligere grønlandsk landsstyreformand har skrevet en kronik sammen med en grønlandsk dansk videnskabsmand før valget og at der nu er en ny regering i grønland og at vi i respekt for samarbejdet imellem de to parter inden for rigsfællesskabet må lade en ny grønlandsk regering tale i stedet for at fremsætte et beslutningsforslag her i folketinget som bygger på et citat og en kronik

møller mortensen skal rette spørgsmålet til dem der er forslagsstillere på beslutningsforslaget

man efterlyste en en udstrakt hånd fra dansk side jeg har også noteret og det håber

møller mortensen bemærkede at den danske regering netop har igangsat det her samarbejde

erhvervs og vækstministeren for at tilkendegivelser af at vi selvfølgelig skal undersøge mulighederne sammen med grønlænderne det fik vi jo frem i det samråd vi havde allerede tilbage i februar i erhvervsudvalget

den præcise ordlyd og hvad der står i bemærkningerne

et rigtig godt beslutningsforslag og at det giver rigtig god mening og

rettidigt heller ikke med baggrund i det citat fru gitte lillelund bech læste op fra

man præcis giver udtryk for at den danske regering skal indgå i et tæt samarbejde med landsstyret for at skabe øgede investeringer

det er nøjagtig den samme ramme og derfor synes jeg

at støtte et beslutningsforslag som det her

indgå i den ramme som der ligger

den enogtyvende februar jeg mener faktisk at forslaget rammer inden for skiven fordi vi taler om at undersøge mulighederne for partnerskab jeg har også noteret mig

min tale at det samarbejde som erhvervs og vækstministeren sætter i gang sammen grønlandske landsstyre lige præcis er et samarbejde som skal gå ind og se på mulighederne for partnerskaber men grunden til som jeg forstod erhvervs og vækstministeren at regeringen afviser forslaget er at man ikke ønsker en dong

at det er dækket ind af det arbejde der er lavet

er blevet bedt om at sige at det radikale venstre heller ikke gør det årsagen til at vi ikke gør det er

som følge af at der har været afholdt et valg i grønland

den enogtyvende februar i salen jeg husker det tydeligt jeg løb spidsrod til alle folketingets partier vi fik en vedtagelsestekst igennem med alle partiers opbakning som giver rammen forpligtelsen til regeringen at optage samarbejdet med den grønlandske regering om øgede investeringer i grønland herunder også danske men på de betingelser som det grønlandske selvstyre ønsker skal være rammen for det

synes det er tilstrækkelig respektfuldt og fordi det på en eller anden måde er et overlap af det vi allerede har drøftet her i folketingssalen det er er korrekt at der er nedsat en arbejdsgruppe ministeren har

for de to parter inden for rigsfællesskabet og det er så det der skal munde ud i en mulighed for også at øge de danske investeringer

oplæse nøjagtig det samme citat som fru gitte lillelund bech fra venstre lige har

jeg citerer fra den fælles vedtagelsestekst som alle otte partier her i folketinget vedtog den enogtyvende februar folketinget opfordrer regeringen til sammen med landsstyret at arbejde for i grønland at skabe øgede investeringer på sammenlignelige og gennemsigtige markedsmæssige vilkår herunder danske og derigennem nyttiggøre grønlands naturressourcer med henblik på en strategisk investeringsmulighed i råstofudvinding i grønland

så kan man diskutere konstruktioner med dansk statslig investering plusminus eller grønlandske statslige penge her er det vigtigt at høre en tidligere regeringsleder i grønland og også en nuværende regeringsleder i grønland sige at det

lige før hørte vi ministeren sige at det var på vej til at blive nedsat og for nogle måneder siden

sagde en radikal ordfører da vi også havde en debat i salen om det at udvalget allerede var nedsat så kan vi ikke få det på det rene

det udvalg ved herre flemming møller mortensen overhovedet

at regeringen har været gevaldig passiv indtil nu jeg mener vi har jo vidst i lang tid

regeringen har bare siddet

mens vi har haft den her storskalalov

det ændrer jo ikke ved at regeringen passivt har afventet situationen intet har foretaget sig det er jo blandt andet derfor vi nu har fremsat det her beslutningsforslag

der er behov for at regeringen aktivt varetager danske interesser i samarbejde med grønland naturligvis

folketingssalen den enogtyvende februar og jeg mener det var den sjette eller sekstende marts der blev afholdt valg i grønland

på det tidspunkt da vi diskuterede og havde forespørgselsdebatten at der skulle afvikles et valg i grønland og naturligvis skulle et nyt landsstyre deroppe sætte sig i stolene og finde ud af hvad man ville det er derfor jeg blandt andet siger at jeg

havde jeg været den der havde fremsat beslutningsforslaget den femte februar ville jeg helt klart have taget det af bordet af to grunde dels det grønlandske valg som er afholdt i mellemtiden fordi man i bemærkningerne siger

igennem som siger synes jeg nøjagtig det samme som det beslutningsforslaget lægger op til

man skal afsøge mulighederne for et tættere samarbejde mellem grønland og danmark for også at undersøge mulighederne for at få danske investeringer optimeret og fremmet i grønland

mellem danmark og grønland rent faktisk fører til et forslag om at man opretter et partnerskab

til det her den socialdemokratiske holdning er at i en tid hvor den danske økonomi er utrolig presset og hvor vi gør alt for at skaffe arbejdspladser i danmark har vi ikke set med socialdemokratiske øjne risikovillig kapital til at putte ind i et investeringsselskab hvis det er det fru gitte lillelund bech måtte hentyde til men vi er

investeringer i grønland det er den socialdemokratiske holdning og vi har fuld tillid til at den

af grønlandske og danske politikere og embedsmænd vil tage den opgave meget alvorligt og vende enhver sten for muligheder for vi føler et ansvar også for en rigtig gunstig udvikling i grønland vi støtter og er respektfulde i forhold til at alle tre parter inden for rigsfællesskabet

set ikke til grund at der nødvendigvis skal statsstøtte med

udvalget kommer og siger at det er helt i orden at eksport kredit fonden går ind og yder støtte til projekter eller virksomheder der skal

rent faktisk går ind og yder støtte er det så noget som socialdemokraterne vil bakke op om

den grønlandske undergrund eller vil man

en sådan model men vi går åbent ind i forhold til at få afdækket undersøgt beskrevet analyseret konsekvensvurderet de modeller og muligheder der måtte være det er rigtigt at jeg har rigtig stor forståelse for partnerskaber og synes at de er rigtig væsentlige

situationen det grønlandske valg foregik den tolvte marts for at være helt præcis

vide

herre kuupik kleist ikke ville sidde som landsstyreformand efter valget

særlig grund til at tage ham alvorligt tænk hvis man sagde det på samme måde

ikke valgt i danmark så nu tager vi dem ikke alvorligt længere

udlandet sagde skidt med dem de taber alligevel næste valg og det ved vi alle sammen at de gør er det ikke en underlig måde at behandle en siddende

fuldstændig at blæse på hans kronik og overhovedet ikke interessere sig for

stod jeg her og gav udtryk for

have et meget meget tæt samarbejde med grønland i forhold

udviklingen af økonomien udviklingen af mulighederne og statsministeren stod her og sagde på hvilke fronter man havde indledt et tættere samarbejde på erhvervsområdet på det forskningsmæssige område fordi vi her fra socialdemokratisk side gerne ville give udtryk for at det rigsfællesskab vi har med grønland at det tætte nære

og forpligtigende samarbejde vi har ville vi gerne understøtte bedst muligt også med viden men vi stod også og sagde at vi havde respekt for at det var blevet sagt fra grønlandsk side utvetydigt

dansk statslig investering men ønskede at fremtidens investeringer i råstofudvindingen i grønland skulle foregå på kommercielle og frie markedsmæssige vilkår det er det vi har lyttet til så jeg synes ikke der er noget som helst mærkeligt i

i marts og at han indtil den dag

når ordføreren siger at man gerne vil understøtte

man skal men jeg tror i virkeligheden at det

de ord som ordføreren ikke kan klare

initiativ til noget som helst vedrørende grønland

være en accept af hvad grønlænderne finder ud af er

hvornår stiller ordføreren sig selv spørgsmålet hvad tjener danmarks interesser

en fuldstændig ukendt sætning inde i

i danmark og så går det også godt i forhold til den danske interesse hvis der bliver tjent penge i grønland

til danmark så det tjener også dansk økonomisk interesse i forhold til herre kuupik kleist vil

herre kuupik kleist sagde efter den artikel den kronik der bliver henvist til at man

investeringer på markedsmæssige vilkår ingen statslig indblanding det tredje spørgsmål jeg bliver bedt om at give svar på

der står i beslutningsforslaget initiativ jeg synes at ordet initiativ er fuldstændig dækket ind i

sammen med landsstyret at arbejde for

det samme som at tage initiativ til sådan tolker jeg det og det er derfor jeg synes det er helt vanvittigt at fremsætte beslutningsforslaget her i dag fordi vi lige har fået et enigt folketing bag den her vedtagelsestekst

jeg synes nu godt vi lige kan huske

for at bringe en debat op i salen og det vil jeg også gerne gøre i

med det her ikke bare for at være høflig men fordi vi jo havde en udmærket debat den enogtyvende februar eller også var det den dag vi stemte alle ved hvad

hvor nogle kom lidt ned fra træet så kan

og hvor vi fik en udmærket vedtagelse som en ramme for det videre arbejde

der må jeg så også sige at enhedslisten ikke kan støtte

arbejde man siger man vil pålægge regeringen at gå i gang med

i gang måske ikke lige i den udformning som forslagsstillerne gerne vil have

men vores opfattelse er altså at

arbejder indtil det modsatte bliver bevist har vi den opfattelse at regeringen arbejder på grundlag af den fælles vedtagelse som vi

så er det vel også lidt utidigt forstået på den måde at

har overhalet forslagsstillerne og så er det jo ingen skam at trække et forslag hvis man må se i øjnene at tingene faktisk har rykket sig siden man fremsatte det men når nu det ligger der

det er overflødigt synes jeg faktisk også at det er sådan lige lidt på kant med selvstyreloven og der vil jeg gerne

henholde mig til de begrundelser som forslagsstillerne kommer med jeg har læst det

gerne gøre det igen forslaget anfægter ikke at selvstyreloven fra to tusind og ni giver grønland retten til undergrunden men har til hensigt at sikre at arbejdet med råstoffer kan ske på en for alle betryggende måde hvis vi ser bort fra vanskelige ting som uran

er det jo helt klart hvem der har ansvaret for

råstoffer kommer til at ske på betryggende måde og det er grønland selv så kan vi have vores betænkeligheder over den måde de forvalter det på det

også ret til at give udtryk for det men det er altså grønlænderne der har fat i rorpinden

nok ikke rigtig finde ud af så det må vi hellere

hjælpe dem med jeg synes også det skinner igennem længere henne i teksten hvor man siger at hvis nu

gør som forslagsstillerne foreslår så vil der også blive tilvejebragt et alternativ til den vej som grønland med storskalaloven er i gang med at betræde og som blandt andet er baseret på at investorer kan medbringe arbejdere som lønnes på særlige og efter grønlandske forhold mere ugunstige vilkår det er vores opgave i folketinget på et tidspunkt måske alt afhængigt af hvordan det går med den storskalalov at forholde os til

skal ske med udlændingeloven det er den del vi har ansvaret for men det er ikke folketingets opgave at komme med en alternativ vej til grønlands måde at udvinde råstoffer på vi er nødt til at holde tungen lige i munden hvad det der angår og der synes jeg at der er en formulering hvor man igen begynder ligesom at snige sig lidt ind på om det nu også var så klogt at vi overlod forvaltningen af råstofferne

vi er nødt til at få det slået meget klart fast

skal vi kun blande os og med blande os mener jeg

afstemninger på de punkter hvor vi i henhold til kompetencefordelingen skal blande os og der er det jo meget klart

kan jeg kun se to punkter hvor det havner på folketingets bord og hvor vi er nødt til at blande os

om udvinding af uran og det er i spørgsmålet om at de internationale konventioner om arbejder og menneskerettigheder bliver overholdt

som kun kan udlægges på den måde at nu skal vi ind og bestemme over de der råstoffer og da vi ikke kan gøre det direkte

må vi prøve at gøre det indirekte

er slået fast hvordan vi skal dele grønlands eventuelle og forhåbentlige indtægter ved udvinding af råstoffer til allersidst vil jeg sagt før at enhedslisten har udtrykt

at den nordiske investeringsbank

være en udmærket finansieringskilde til aktiviteter i den forbindelse så det er jo ikke fordi der principielt er noget i vejen med at foreslå det forslagsstillerne foreslår det der er vigtigt at holde fast i er at det er hvis grønland ønsker det at vi går ind i noget sådant

at det er de ikke interesseret i og det er så også et yderligere argument for at vi ikke kan støtte

enhedslistens internationale engagement løber op i jeg ved

finn sørensen har sikkert selv tallet på

er korrekt at arbejdsmiljøreglerne vedtages her at sikkerheds og udenrigspolitikken i forhold til en

kommunistkinesisk indflydelse i grønland

ordensmagten deroppe er dansk hvis der sker et eller andet at

udvindingen af farlige ting som uran er her det foregår og at udlændingelovgivningen er her det

er det ikke fuldstændig korrekt at alle de forhold

har fuldstændig ret der er rigtig mange steder enhedslisten gerne vil bidrage til en god positiv solidarisk og demokratisk udvikling af samfundene det gælder også grønland grønland er også med på den liste og jeg tror at

og det vil jeg heller ikke gøre fremover men det er slet ikke det vi diskuterer vi diskuterer

vedtage her i folketinget i et forsøg på at pådutte grønlænderne en ganske bestemt udvikling på et område hvor de ifølge kompetencefordelingen i selvstyreloven

beskriver kompetencefordelingen

det er klart at i det omfang der sker ændringer på grønland og at

vil et eller andet som vedrører punkter hvor vi har kompetencen så skal vi behandle det her

jo bare ikke det vi taler om her her taler vi om at man vil pålægge regeringen et ganske bestemt initiativ i forhold til et område hvor grønlænderne har

hvad det er der er tænkt på nemlig

den her form for samarbejde hvor det er meget vigtigt at få nævnt at der

blandt andet om at få oprettet et sådant dansk grønlandsk selskab

sagtens man kan finde ud af hvis det giver mening uden at det danske folketing skal blande sig og pålægge nogle bestemte at snakke sammen jeg synes også man med dette lovforslag kommer til at sende et signal om at det her kan grønlænderne

nok ikke selv håndtere ligesom vi på det kraftigste må tage afstand fra en selskabsdannelse som forudsætter skatteborgerpenge fra den danske stat vi kan ikke præcist vide hvad et såkaldt dong

skal udvikle sig til men vi synes

hvis jeg må udtrykke det således at vores dong i har rigeligt med finansielle udfordringer vi skal ikke ud i flere nye kommercielle satsninger med statspenge i bagagen men er naturligvis optaget af at så mange

får mulighed for at lave forretning også i grønland til dette formål findes der i forvejen en række hjælpe og støtteordninger i erhvervs og vækstministeriet eksport kredit fonden er nævnt

også mange andre og selvfølgelig også kunne bruges på grønland som de kan bruges andre steder den vigtigste grund til at vi ikke føler os kaldet til at slutte op om det her beslutningsforslag hænger dog sammen med at det grønlandske samfund har arbejdet intensivt med selvstyreloven i en meget lang årrække og derfor har de bedste forudsætninger for selv at løse udfordringerne

ikke nye problemstillinger at skulle forholde sig til de har været diskuteret rigtig længe i det vel nok grundigste lovkompleks grønlænderne nogen sinde

forplumrer debatten hvis man på den her måde ønsker at tvinge nogle bestemte modeller ned over interessenterne og så er det jo lidt morsomt at det nu er de borgerlige partier som synes at det er rigtig vigtigt at statens lange fingre også skal ind og blande sig i det her

de røde partier siger næh det skal være på kommercielle vilkår i overensstemmelse med det grønlænderne selv vil en meget pudsig situation

tanke der ligger bag nemlig at det her kan grønlænderne såmænd nok ikke finde ud af vi har drøftet ordet betryggende på betryggende måde

at det må storebror altså også

det er nu engang den tilgang vi har til det dansk grønlandske forhold

vi stor respekt for det grønlandske selvstyre

er sådan set også ånden i beslutningsforslaget der netop går ud på at vi naturligvis i danmark har nogle interesser at varetage

den dansk grønlandske relation

der for alvor kommer gang i udvindingen af råstoffer

ansvarsområder at varetage i grønland så allerede af den grund

noget som også kommer til at spille en rolle for danmark der er også et historisk fællesskab

på mange måder også kommercielt og sådan

den forbindelse er det jo sådan set meget naturligt at vi fra dansk side tænker lidt over hvordan danske interesser nu kan komme i spil

grønland i første omgang i

i bunden af nuukfjorden

er det jo naturligt nok fordi det er vanskelige forhold det er store investeringer

på en eller anden måde kunne bidrage til at danske interesser bliver varetaget i den her sammenhæng sådan at danske virksomheder kommer til at spille en rolle og får glæde og udbytte

i grønland når det gælder råstofudvinding det har intet at gøre med at blande sig i grønlandske forhold det har intet at gøre med ikke at respektere

grønlænderne som har ansvaret for udviklingen af den grønlandske undergrund og for udvinding af råstoffer i den grønlandske undergrund det er fuldt respekteret men det må vel også være et respektabelt synspunkt

gøre noget for at danske virksomheders interesser kan blive varetaget i den forbindelse jeg synes der

har med grønland at gøre vi må da godt have en mening om dansk grønlandske relationer vi må da godt have en mening om hvordan danske virksomheders interesser kan blive tilgodeset jeg tror også det er i grønlandsk interesse at der er danske virksomheder på spil

de eneste selskaber

det i grønlandsk og i dansk interesse det mener jeg ikke det er der er det så at regeringen i al for lang tid passivt har afventet hvad der skulle ske

aktiv handling uden overhovedet at prøve at spille en rolle her

at regeringen tager initiativ til en drøftelse med folketingets partier og grønlands landsstyre med henblik på at vurdere hvordan den danske stat bedst kan bidrage til efterforskning og udvinding af råstofferne i den grønlandske undergrund det er ikke sådan at der på forhånd er fastlagt en bestemt model det er en åben dialog der skal være

at vi ser hvordan vi bedst kan bidrage

nogen grund til at være så meget imod

at arbejde med udvinding af råstof i grønland

for at høre sig selv stille spørgsmålet end for at høre svaret som man udmærket kender i forvejen

nu er enige om det skulle vi så ikke overlade det til selvstyret at afgøre hvilke virksomheder og hvilke selskabsformer der skal anvendes til udvinding af råstoffer

pålægge den danske regering at fortælle grønlænderne

der står derimod at regeringen skal tage en dialog med folketingets partier og grønlands landsstyre landsstyre med henblik på at vurdere hvordan den danske stat bedst kan bidrage til efterforskning og udvinding af råstoffer i den grønlandske undergrund hvordan vi bedst kan bidrage til det

tage en dialog om det er altså ikke at bestemme over nogen det er at tage en dialog men der ligger da i

at vi skal prøve at få danske interesser på spil og det er muligt at enhedslisten synes at det er forkasteligt at vi fra dansk side også se på hvad vores egne interesser er i den her sammenhæng og hvordan danske

komme i spil så nogle danske virksomheder kunne tjene penge og nogle danske medarbejdere kunne komme i arbejde i den her sammenhæng det er åbenbart noget

at vi skal beskæftige os med men jeg er altså som konservativ interesseret i at danske borgere danske medarbejdere i nogle virksomheder kan få arbejde og tjene penge også på det her område

i grønlandsk interesse det kan enhedslisten så afvise

er bekymret for hvis det kun er kinesiske interesser som kom i spil og jeg har sagt at det må være i vores interesse i dansk interesse men også i grønlandsk interesse at danske og for så vidt også grønlandske virksomheder kommer i spil i den her sammenhæng

det kan godt være at det kræver en aktiv medvirken fra statens side for at

man kan så mene det modsatte man kan have det modsatte synspunkt

en kinesisk ejet virksomhed som kommer i spil og tjener penge på at udnytte råstoffer i den grønlandske undergrund men jeg tillader mig altså bare som dansk folketingsmedlem og som konservativ

vi har nogle nationale interesse i at vores borgere vores virksomheder også får mulighed for at komme i spil her og det synes jeg den danske regering skulle gøre en aktiv indsats

ordføreren siger at regeringen alt for længe har været passive jeg vil meget gerne høre herre lars barfoed om hvad det konservative folkeparti gjorde i tiden fra vedtagelsen af selvstyreloven i to tusind og otte

fra to tusind og ni til september to tusind og elleve hvor herre lars barfoed sad i regering hvad gjorde

for at initiere øge og fremme

mineudviklingen og minedriften i bunden af fjorden

sørge for at danske interesser kommer i spil i den her forbindelse

se hvilken skæbne den så lider med det nye flertal der er er i grønland men

det har været nødvendigt så at sætte ind og jeg forstod jo at udvalgets kommissorium og sammensætning slet ikke er er vedtaget endnu af regeringen

godt følge op på det spørgsmål som min kollega fru sara olsvig stillede hvor i vedtagelsesteksten som alle folketingets partier stod bag den enogtyvende februar er der noget som ikke er indeholdt i forhold til det beslutningsforslag der er

i dag jeg vil også gerne stille et andet spørgsmål til herre lars barfoed

danske pensionsselskaber har jo meldt sig på banen i forhold til

i grønland i forbindelse med udvinding af naturressourcer deroppe så der er jo ting i gang hvorfor skal det reguleres i et beslutningsforslag når der er en vedtagelsestekst

det danske erhvervsliv inklusive pensionskasserne

jo bare stemme for beslutningsforslaget så forstår jeg ikke al den modstand mod beslutningsforslaget

mener at man har stemt for noget lignende for ganske nylig så kunne man da bare tilslutte sig det her beslutningsforslag men det

der ikke er sket undskyld en pind fra regeringens side der er stadig væk ikke nedsat et udvalg der er stadig væk ikke vedtaget et kommissorium

det er jo derfor vi har sagt nu må der gang i de her overvejelser så vi kan sikre at danske og for så vidt også grønlandske interesser kommer i spil hvis vi på nogen måde kan bidrage til det og staten

med tidligere ordførere sige at vi desværre ikke kan støtte det her forslag

enogtyvende februar her her fra salen hvor vi går ind og snakker om nogle

de samme ting dels af den grund at der i det

som vi ikke mener er hensigtsmæssigt vi mener ikke at den grønlandske landskasse skal punge ud til et nyt grønlandsk dansk selskab vi har selv i forvejen nunaoil og nunaminerals og vi har jo med selvstyreaftalen også overtaget danmarks

det er noget der allerede før valget til inatsisartut blev drøftet og som den danske

den tidligere grønlandske naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer aftalte at arbejde videre med det er et initiativ vi fra inuit

side stadig støtter og som vi håber at det nye naalakkersuisut vil videreføre sammen med den danske regering generelt vil jeg sige at den øgede dialog mellem grønland og danmark som særlig kom i gang under det forrige naalakkersuisut er et godt skridt i den rigtige retning det gælder på erhvervsområdet det gælder vedrørende skatte og afgiftsmæssige udfordringer hvor det tidligere naalakkersuisut satte arbejdet med at nedsætte en international ekspertgruppe i gang og det gælder på det udenrigs og sikkerhedspolitiske område det nye naalakkersuisut har endnu ikke meldt klart ud hvordan man vil forholde sig til den internationale ekspertgruppe på det skatte og afgiftsmæssige område

inuit ataqatigiit selvfølgelig stillet en række § syv og tredive spørgsmål om det og mange andre ting i inatsisartut for os er det vigtigt at vi fra grønlandsk side ikke holder os tilbage fra at lytte til eksperter uanset hvor disse eksperter kommer fra og det håber vi er et rationale det nye naalakkersuisut også vil henholde sig til

er vi heller ikke imod at dansk erhvervsliv engagerer sig i erhvervsudviklingen i grønland tværtimod i forgårs var jeg i aalborg hvor jeg blandt andet mødtes med erhvervsnetværket arctic business network som består af medlemmer fra både den ene og den anden side af atlanten og her mener jeg grønland og danmark det danske erhvervsliv er selvfølgelig velkommen og gerne i tæt samarbejde med det grønlandske erhvervsliv

jeg sige at samarbejde og meningsfuld dialog netop er det vores rigsfællesskab bør handle om og jeg er glad for at der fra den danske regerings side udvises stor interesse og engagement for vores fælles udfordringer ligesom der udvises udvises respekt for selvstyreaftalen og ansvarsfordelingen i denne

og mange spørgsmål og mange debatter har folketinget diskuteret den grønlandske undergrund det har ikke altid været lige konstruktivt og respekten for selvstyreloven har heller ikke

få øje på derfor har tonen også indimellem været skarp

er et skridt i den rigtige retning tak for det det gode spørgsmål er netop

og grønland i fællesskab kan sikre at vi i grønland får udvundet udvundet vores ressourcer det er ikke noget danmark skal bidrage til for vores brune øjnes skyld danmark har selv en interesse i at sikre at grønlands skatteindtægter fra råstofsektoren bliver så store som muligt for danmark skal ifølge selvstyreloven have halvdelen af skatteindtægterne jeg vil gerne lige gentage gentage det danmark får halvdelen af skatteindtægterne

spørgsmålet er så hvordan danmark bedst kan bidrage til vores arbejde i grønland

jeg vil ikke her tage stilling til specifikke investeringsmodeller som den der er nævnt i beslutningsforslaget det vil jeg lade være

kan gøre en kæmpe forskel

grønland er som bekendt en lille økonomi vi har ikke et stort embedsværk som man har her i danmark selv i danmarks tilfælde har man tidligere trukket på de bedste internationale rådgivningsfirmaer i verden

da man i nitten firserne genforhandlede

dyrt på kort sigt men det er nødvendigt for ellers bliver det meget dyrt for samfundet på langt sigt det kan blandt andet være i form af tabte skatteindtægter og negative sociale konsekvenser men den umiddelbare investering i den bedste internationale rådgivning

en fælles interesse grønland og danmark har altså en fælles interesse i at få mest muligt ud af grønlands ressourcer fordi danmark får halvdelen af skatteindtægterne fra råstofudvinding derfor har grønland og danmark også

en fælles interesse i at sikre den størst mulige gevinst fra råstofudvinding det ville efter vores opfattelse være den bedste måde

at det blev vedtaget det

men også i hele det danske rige det her er en enestående mulighed som jeg synes man er ved at lade sig slippe af hænde

en hel masse arbejdere

ville få gavn af noget som vi måske kunne gøre meget bedre

arbejdspladser det er det vi taler om

er ikke investeringer i et land det er regulære kommunistkinesiske arbejdere der kommer til

og smiler begejstret det ved jeg også godt at han gør men regeringen har

det var i god tid før det grønlandske valg på det tidspunkt er det rigtigt at

og det nye regeringsparti siumut har gjort det klart af den storskalalov som

at sikre at pengene fra de udvindende selskaber stort set med det samme når udvindingen starter begynder at strømme ind i landskassen det er vi i dansk folkeparti med den erfaring

faktisk enige med siumut i det er en fuldstændig korrekt og rigtig måde at gøre det på så det er en fornuftig måde

der med sikkerhed fra dag et vil kunne give penge i landskassen

så har regeringen jo på den måde herhjemme fået en

mulighed for at få sig lettet fra stolene og komme i gang med at foretage

med et slag vil kunne løse mange af de problemer

både grønland og rigsfællesskabet som sådan sådan

herre kuupik kleist tidligere landsstyreformand

her i folketinget kommer forslag man fremsætter ikke på lige med det samme

at alle her er klar over at der går tid

i stor stil men vi svarede på den ved at foreslå den model som nu foreligger i det her beslutningsforslag nemlig at der oprettes et

vi udtrykker også med det forslag en berettiget forhåbning om at der uden de store problemer det tror vi ville kunne rejses den her fornødne

til udvikling af den grønlandske undergrund fru sara olsvig fortalte om den interesse hun havde mødt i aalborg det tror jeg

kredse man trænger bare til en regering der ligesom sætter sig i spidsen for det arbejde det er

regeringens svar på kleists

klare opfordring til dansk engagement var

på den anden side af julepausen

han var jo altså landsstyreformand helt op til

begyndte at efterlyse svar fra statsministeren

som hun udtrykte det først afventede en henvendelse fra grønland

fulgt op i radio og tv i dagene derefter en kronik forfattet af selveste grønlands regeringsleder i samarbejde med en af verdens førende eksperter

for grønlandske råstoffer så denne kronik var altså ikke en henvendelse fra grønland

i øvrigt har tænkt sig at en henvendelse fra grønland skal se ud

til rigsfællesskabet kun reagerer på en landsstyreformands henvendelser hvis henvendelser hvis de er sendt som officielle skrivelser udfærdiget på officielt papir og sendt ad officielle kanaler så behøver vi altså ikke at have det

ud over at sige til den passive danske regering

samtidig også til hensigt at gøre hele folketinget

fra grønlands side er stærkt interesseret i at danmark engagerer sig

man tror på rigsfællesskabet man vil

svaret fra statsministeren og svaret fra den danske regering

lidt forblommet forklaring fra fra socialdemokratiets

hundrede og tyve dage på at gå og vente på det synes jeg

alle de kinesiske arbejdere der eventuelt vil blive brugt til et storskalaprojekt

kommunister og hvilken indflydelse vil det have på ordførerens holdning til en lempelse af udlændingeloven

nationale kriterier

det når vi skal tage stilling til hvilken arbejdskraft der kan komme ind det andet er en bemærkning om at enhedslisten selvfølgelig vil se med stor sympati på at danske virksomheder indgår nogle aftaler også om udvinding af råstoffer i grønland det er klart men kommandovejen er nu engang sådan at disse virksomheder så må henvende sig til det grønlandske selvstyre for at få de fornødne kontrakter og koncessioner og ikke først henvende sig til partiet venstre eller dansk folkeparti der så prøver at få folketinget til at pålægge regeringen at gøre noget ved det forhold jeg vil gerne spørge ordføreren kan ordføreren godt forstå at vi andre synes

måske er lige på kanten af selvstyreaftalen når man skriver

forslaget har til hensigt at sikre at arbejdet med råstoffer kan ske på en for alle betryggende måde

de sagde at det var en rigtig god idé hvis man var kineser at melde sig ind i kommunistpartiet hvis man skulle udenlands hvis man skulle et

altså hvor mange gange har vi hørt ikke det udtryk her i

om ikke noget er på kanten det er altid på kanten spørgsmålet er

i uoverensstemmelse med

jeg vil blæse på den der kant enten er den overtrådt eller også er den ikke

på kanten og som jeg sagde før til herre finn sørensen

jo alle de her oplistninger af

interesse og geopolitisk og i det hele taget storpolitisk er det jo af enorm betydning at det netop handler om kommunistkina en supermagt som blæser frem i oprustningen og som er til stort besvær i i asien for usa og japan det er

af afgørende betydning at det netop er dem og ikke friske sydkoreanske arbejdere for den sags skyld eller norske eller svenske eller hvad

kan ske på en for alle betryggende måde i den sætning kan der jo ikke ligge andet

tillid til at grønland kan udføre det her på betryggende måde det var såmænd bare det jeg ville have ordføreren til at forholde sig til

har det ikke været tanken når vi har nævnt ordet betryggende er det også af geopolitiske

i den her sammenhæng i forhold til usa i forhold til nato hvad der pludselig sker med den kinesiske arktiske interesse som er glubende de er helt vilde for at komme

tage det her alvorligt og det gør amerikanerne så derfor har det enorm betydning at det netop er et kommunistisk diktatur der sender sine folk af sted på den her galej og det er det

så espersen nævner at kuupik kleist i sin kronik

og skrev om de her ting og så

meget meget meget lang tale om tiden fra november måned og helt frem til medio februar hvor valget i grønland blev udspillet altså fra november og helt frem til medio februar sov regeringen nej

sige der skal ikke statslige penge i investeringerne

til råstofudvinding i grønland det er ikke et grønlandsk ønske det er ikke et dansk

putte risikovillig kapital i en tvivlsom investering i grønland som det blev vurderet med danske øjne så det er helt forkert

hvad gjorde dansk folkeparti fra to tusind og otte og frem til september to tusind og elleve hvor dansk folkeparti var flertalsansvarlig for vk regeringen

det alene synes jeg er en underlig måde at være på hvorfor skulle man dog det altså grønland har en regeringsleder indtil der kommer en ny ligesom vi har en regering indtil der kommer en ny det ske snart men altså vi reagerer over for andre

respekt for dem indtil de går af så kommer der en ny og så forholder vi os til den men at sige nu sætter vi en hel masse på hold fordi det

respekt det gør jeg altså ikke det sidste spørgsmål om hvad vi gjorde i den periode vi gjorde ingenting

på vores hænder og det var fordi det hele

hed storskalalov der var under opsejling

noget ud af mineralerne og råstofferne i grønland skal der meget store udenlandske investeringer til udenlandsk arbejdskraft burde det ikke have fået dansk folkeparti med alt

af stolen i forhold til at være politisk ansvarlig det var åbenbart ikke tilstrækkeligt nej jeg kan sige at den danske regering har handlet også i den periode herre søren espersen taler om her

erhvervsministerierne i grønland og i danmark der er lavet forskningsmæssige

samarbejdsaftaler hvor man vil styrke samarbejdet så regeringen har ikke sovet dansk folkeparti sov i flere år og vi i

smyge mig uden om noget at så snart at vi blev opmærksomme på at man i fuld alvor flirtede med tanken om at lukke kommunistkina ind i det arktiske område ad den her bagvej

hører noget når der sker noget nyt så reagerer vi på det men

to hundrede og elleve

der begynder med en afstemning om adgangen til at førstebehandle lovforslag to hundrede og femten om visse overenskomster på dagsordenen jeg skal også lige meddele at forespørgsel nummer f syv og tredive til sundhedsministeren efter anmodning fra forespørgerne udgår sådan at det eneste forslag vi har behandlet i det nye møde

er l to hundrede og femten jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages

åbnet og jeg giver ordet til jan e jørgensen

vide at indholdet af de to taler er ganske forskelligt min gule tale

en en god tale det er en positiv tale det er en glad tale det er en tale hvori jeg glæder mig over at vi nu

giver mulighed for at at seks hundrede og tre og firs

det danske sprog eller som grundtvig sagde har for modersmålet øre og som har vist at de vil danmark at de brænder for danmark som grundtvig sagde har for fædrelandet ild det er godt det er positivt det kan vi alle sammen kun glæde os over men så er

de her mange mennesker som vi fra venstres side ikke finder spor grund til at glæde os over nu bliver dansk statsborger det er en person som

kan være til fare for rigets sikkerhed og af samme grund har man besluttet sig for at indstille

regeringens side valgt at sige jamen

det gør vi ikke vi indstiller at han skal have statsborgerskab nu fordi der er tale om en statsløs

ud fra nogle fortolkninger af to konventioner statsløsekonventionen og børnekonventionen at vi er forpligtet til at give den pågældende statsborgerskab der er tale om en person som ikke fik søgt i tide

nogle år senere fortæller at han i sin tid er blevet

de her konventioner og derfor

utilfredsstillende og det mente man i sin tid også

blev daværende retsordfører

være rigtigt i en artikel i politiken

stillet spørgsmålet skal danmark opsige fn konventionen hvis den har den virkning

man skal først og fremmest undersøge hvad man gør i andre lande vi må arbejde for at få konventionen ændret hvis man ikke har mulighed for at udelukke folk som er til fare

nu er man kommet i regering nu mener man noget andet nu mener man sådan set at konventionerne er fine nok som de er og der er ingen grund til at spørge andre lande om de har tilsvarende problemer

i fn systemet for at få ændret konventionen det er bare fint at at vi nu giver statsborgerskab til en

politiets efterretningstjeneste altså vurderer vil være til fare for rigets sikkerhed velkommen til

påtænker at angribe på den ene eller den anden måde vi ved jo ikke konkret hvad det er at den pågældende er mistænkt for vi mener i venstre at det er dybt dybt utilfredsstillende og vi kan simpelt hen ikke forstå at man ikke fra regeringens side tager det her problem mere alvorligt jeg har stillet spørgsmål til vores justitsminister

viger udenom fra justitsministerens side og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt

man kan jo tvinge hesten til truget men man kan som bekendt ikke at tvinge den til at drikke så venstre stemmer

nye danskere som vi gerne vil have have med vi havde meget gerne haft mulighed for at stille et ændringsforslag så man kunne have fået pillet vedkommende af listen men det kan desværre ikke lade sig gøre

det skal ikke komme de mange til skade at der altså er en på listen som er

i hvert fald i forhold til hvad det kan være og det vil sige at vi har at gøre med en potentiel terrorist

er hvorfor venstre ikke stemmer imod jeg har nu stået i den her situation nogle gange

på loven som gidsler her vil min argumentation være

regeringen har valgt at sætte den her person på loven selv om vedkommende er til fare for rigets sikkerhed og så vil jeg bare spørge venstre kan venstre følge mit ræsonnement og i så fald

statsborgerskab hvis de senere bliver dømt for at have overtrådt de pågældende bestemmelser nu kan man sige at personen bliver

vi kan under ingen omstændigheder udvise den pågældende for vi ved ikke hvor vi kan udvise ham hen det kunne

synspunkt men vil dog sige

fremsat lovforslaget men

ellers er vi jo medskyldige i den her gidselsituation hvor man tager en hel masse

ikke bryder os om så vi vil heller ikke være medskyldige i en sådan situation

fik held med en terrorhandling her i danmark så vil det være regeringens og

fik statsborgerskab jeg er simpelt hen ude af stand til at forstå hvordan man

i det her ting kan belønne en person som er under mistanke for terrorisme med et statsborgerskab

flere hundrede personer som vi rigtig gerne vil give statsborgerskab der står vi i et ægte dilemma hvor der ikke findes en løsning som

danskere som gerne vil danmark og som gerne vil bidrage positivt

statsborgerskab og ikke indfører en form for kollektiv straf og rammer dem fordi der er en person

ikke bryder os om jeg glemte i øvrigt at sige

i min ordførertale at min tale også blev holdt på vegne af det konservative folkeparti fordi herre tom behnke ikke har mulighed for at være her senere men det var godt

for de nye danske statsborgere og hvor glade de er for at blive fuldgyldige medlemmer

fra socialdemokratiet skal der også lyde et stort tillykke til de seks hundrede og fem og firs voksne og tre hundrede og firs børn der er omfattet af dette lovforslag og dermed bliver danske statsborgere så jeg skal i al korthed blot sige at

sikkerhed ud af det her lovforslag

det er jo dybt problematisk ordføreren siger at konventionerne

jo stå til regnskab for jeg har ikke hørt det nogen steder i socialdemokratiet har vi det sådan at de konventioner som folketinget har vedtaget

jeg regner med at der er en vis form for klangbund og forståelse i socialdemokratiet det forventer jeg i hvert fald og det har der normalt været i nogle sager her

set bare hvordan socialdemokraterne

af pet er mistænkt for at være til fare for rigets sikkerhed og

terrorist hvordan kan man stemme for

en mur jeg synes simpelt hen det er utroligt og grotesk at man stemmer for et

stille det enkle spørgsmål hvad vejer tungest for socialdemokraterne

ikke helt forstå at venstres ordfører siger så meget

dokumenteret at der er tale om en terrorist det er dansk folkeparti der bruger det ord så vidt jeg ved

det heller ikke sådan at det hvis man ønsker at være terrorist i danmark er betinget af at man er statsborger rigets sikkerhed ligger os meget på sinde det har vi rigtig mange gode folk der holder øje med og det har ikke noget som helst at gøre med om man har et statsborgerskab det der er vigtigt for os er at vi overholder de konventioner vi har indgået

har ret til at få statsborgerskab det har vi også tænkt os

jeg fik det svar at det er

alvorligste paragraffer om forbrydelser

så kan man sige terrorist eller man kan sige noget andet men

vejer tungest for socialdemokraterne

engang var født hvor man oplevede en verden

de blev behandlet på af andre stater det skal man gøre noget for at modvirke derfor har vi sagt ja til de konventioner det

at vi i socialdemokratiet ikke sætter spørgsmålstegn ved det fordi vi

de konventioner vi har sagt ja til og rigets sikkerhed har intet absolut intet at gøre med om vedkommende person er på statsborgerskabsloven eller ej det har noget at gøre med hvordan vi forholder os til de mennesker der

jeg bed mærke i at i ordførerens tale blev der givet udtryk for at socialdemokratiet under alle omstændigheder uanset

fordi de konventioner vi har i forhold til statsløse gør at vi har forpligtiget os til

jeg mener at det er en skam og en skændsel for folkestyret at et stort flertal i folketinget det vil sige alle partier på nær dansk folkeparti vil give statsborgerskab til en person som ifølge pet er til fare for rigets sikkerhed det vil sige at den pågældende person er en direkte trussel mod den danske stat og altså en potentiel fare for danskernes sikkerhed

har lydt til de ordførere der har været her hvad vejer tungest en forældet fn konvention fra nitten en og tres eller statens og danskernes sikkerhed jeg har prøvet

vil hjælpe mig og han er så også tilsyneladende nu uinteresseret i det som jeg har at sige

at gøre ved altså jeg synes at det er

og en skændsel for folkestyret jeg synes at det er en skam og en skændsel at jeg ikke kan få mulighed for at sætte den her person på

af jeg ved godt at man kan begrunde alting ud fra hensynet

til de mange og sige at man ikke

mange andre på det er ikke mig

ikke os i dansk folkeparti der har taget de personer som gidsler

ved at sætte den her person på loven

en skandale at det her er kommet igennem så det kan være at jeg forglemmer mig lidt men hvad vil man egentlig hvad med venstre hvad med de konservative vil disse grundfæstede borgerlige partier virkelig stemme ja til

til en potentiel terrorist er det

vi kan overhovedet ikke stemme for

vilkår ud over hvis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

i min øresnegl at fru zenia stampe muligvis ville have haft ordet

hvis der er flere ordførere der ønsker ordet

er talerstolen deres det kan nås endnu den radikale ordfører fru zenia stampe

her lovforslag indfødsret

en glædelig begivenhed for dem og for danmark

mere glæder vi os over de lempelser som vi snart skal i gang med at forhandle

der hvor de bor også

at engagere sig i danmark som fuldgyldige medborgere uden at de behøver

fremmest om medborgerskab og muligheden for medborgerskab

der vil gøre en verden til forskel for mange mange mennesker

for nogle mennesker og især nogle familier allerede nu kan vi jo glæde os over at indfødsretsudvalget har

de dispensationssager som vi løbende behandler andelen af ansøgere der får dispensation fordi de lider af en psykisk eller fysisk lidelse er steget markant siden valget

at eksisterende flertal gør en forskel

ansøgning om statsborgerskab men har fået revurderet deres sag og i dag står til at få statsborgerskab

at de kan slippe frygten og se fremad

om de svage det er den balance som danmark er bygget på og derfor støtter vi det her

at hun vil tage ordet som ordfører så har herre jan e jørgensen bedt

regering og om hvor fantastisk den nye regering

stampe om hun har en forklaring på at antallet af

det er jo det laveste antal nye statsborgere vi har set i mange mange år hvad er forklaringen på at tallet er så lavt er det fordi man ikke længere ønsker statsborgerskab i danmark under den nuværende regering eller

set den modsatte bevægelse sagsbehandlingstiderne i justitsministeriet er eksploderet i opadgående retning det tager nu fjorten til seksten måneder for justitsministeriet at behandle en forholdsvis banal ansøgning om statsborgerskab

sig udtryk i at antallet af nye statsborgere rasler

rigtig travlt for tiden

ting der desværre er foregået under den forhenværende regering

ting som indfødsretskontoret

begået under den tidligere regering

at vi er forsinkede er oprydningsarbejde

stillede spørgsmål til den her i salen der var ikke andre der havde opdaget det så det er jo ikke

radikale venstre har brugt lang tid på

siger klart og tydeligt

regeringens politik

integrationslovgivningen tilbage

inden statsministeren blev statsminister

ville blive lempet men det radikale venstre har jo

dominans i i værdipolitikken

gammel forældet konvention som er præget af en anden virkelighed og konventioner

hvad der egentlig vejer tungest

danskernes sikkerhed

spørgsmål som ordføreren stiller

sikkerhed i verden for statsløse er sådan nogle kastebolde som skaber ustabilitet og konflikt mellem lande

indebærer en potentiel risiko som gør verden mere farlig at leve i vi

vi vedkender

radikale venstre overhovedet ikke være med til at kigge på om den her person kan blive pillet ud af

jeg forstår at det radikale venstre er er utrolig glad for det her men er der ikke en lille snert af bekymring for hvad det er for en person man giver

det er for en person og det kan jo være en terrorist vi ved jo i hvert fald at det kan være en der

har en efterretningstjeneste som har

strafbart men det skal bare ikke have nogen konsekvenser i forhold til statsborgerskab og især ikke og vel at mærke ikke

fordi det højeste formål for os er at afskaffe statsløshed fordi vi opfatter det som en meget stor trussel

til en borger som kan være en potentiel fare for landets sikkerhed

kan effektiviseres så der bliver

bedring af hvad der foregår i dag i forhold til

vil de radikale overhovedet ikke være med til

terrorist eller hvad det er der står på loven

under henvisning til at de skulle være en risiko mod statens sikkerhed

argument for at de mange stater som har statsløse mennesker bosiddende

lange udredninger om jeg vil bare sige at jeg

rigtig fantastisk at så mange forskellige borgere

forskellige nationaliteter religioner og kulturer faktisk har taget skridtet og bedt om at blive statsborger i det her land mange har gjort deres ypperste for at gå igennem

de krav der skal til for at opnå statsborgerskab i det her land det skal vi rose dem for hvis man er i tvivl om hvor glade og tilfredse

skal man bare besøge statsborgerskabsdagen som bliver afholdt en gang om året her i folketinget jeg har deltaget men

i den her måned men det er fantastisk fornøjeligt og festligt at møde alle disse mennesker som er stolte af deres nye land så jeg synes vi

til alle disse kommende nye statsborgere

en stor dag for de mennesker som nu får statsborgerskab efter rigtig mange anstrengelser for at nå dertil ligesom

for et par uger siden da de nye statsborgere var inde at besøge folketinget

glæde som de har er meget smittende så jeg glæder mig allerede til næste år hvor vi skal se de nye statsborgere jeg vil sige på

at vi arbejder for at flere i fremtiden kan få adgang til statsborgerskab vi mener at de eksisterende regler er for stramme og de udelukker

mange mennesker fra at få de rettigheder som som der følger med et statsborgerskab og som egentlig burde følge med det liv og det arbejde og den skolegang og engagement som de allerede har i danmark så vi har derfor kastet vores kræfter ind i forhandlingerne om en ny indfødsretsprøve

i liberal alliance vil vi stemme ja til forslaget og det vil vi fordi vi ikke vil tage de mange hundrede mennesker som faktisk opfylder kravene for

til gengæld vil jeg også gerne sige at

vi synes der er en mulighed for at folketinget kunne gå ind i forhold til en enkelt person nu er det for sent

igennem indfødsretsudvalget men det er ikke rigtigt at vi modtager rådgivning som vi så ikke ønsker at lytte til så vi havde

liberal alliances side gerne set at denne person ikke var på listen nu er personen på listen og vi synes ikke det er rimeligt at alle de øvrige skal tages som gidsler i forhold til det her for at svare herre christian langballe på et spørgsmål som han endnu ikke har stillet men som han sikkert vil stille vil jeg gerne sige ja i liberal alliance vil vi til enhver tid gerne være med til at drøfte konventioner ligesom vi vil være med til at drøfte alt muligt andet om konklusionen bliver at de er som de skal være eller at der er behov for revision er ikke til at vide men selvfølgelig skal også konventioner kunne drøftes det har været tabubelagt i alt for mange år

sidste weekend ellers må formanden rette mig

som er stedet hvor de får statsborgerskab og hvor

for alle og også for os politikere som var

der med de her seks hundrede og fem og

optagne personer

har set ved tidligere lovforslag

zenia stampe sagde at indfødsretskontoret i løbet

gennemgået et endog meget stort antal sager i forbindelse med behandlingen af større generelle problemstillinger på området derudover

ikke nogen hemmelighed at indfødsretskontoret har udført et betydeligt arbejde som led i betjeningen af den kommission som sidder og kigger på statsløseområdet altså statsløsekommissionen

har der siden november to tusind og tolv været behov for at færdigbehandle et stort antal relativt komplicerede sager

ansøgere der ikke opfylder betingelsen for at få meddelt indfødsret det er

begrundelser for hvad baggrunden er for at vi ligger så relativt lavt i forhold til hvad vi har set tidligere men

jo inden længe en anden behandling hvor vi måske kan få en ny debat om det her forslag

i øvrigt at jeg titulerede justitsministeren forkert før det skal aldrig

som pet mener er til fare

klar over hvordan omstændighederne er hvad vi bare siger i dansk folkeparti

utroligt at man belønner et menneske som mistænkes for at være til fare for rigets sikkerhed med et statsborgerskab kan justitsministeren forstå vores undren eller preller det fuldstændig af

en melding fra justitsministeren om at vedkommende ikke skulle

så blev det ændret i løbet af nogle timer til at vedkommende skulle på

det sagde statsløsekonventionen statsløsekonventionen så ministeren må

til fare for rigets sikkerhed så

vi gentagne gange har haft diskussioner om

og der er regeringen og må jeg forstå et bredt flertal i folketinget trods alt stadig af den opfattelse at den har forrang hvis der var nogen herovre på min højre side som var af en anden opfattelse og var enig med dansk

så er muligheden jo at stemme imod lovforslaget

til før to tusind og et hele den der forfærdelige flygtninge og

integrationspolitik i nullerne som jo overhovedet

der skete faktisk noget der blev virkelig sat turbo på og der blev

skarpe regler så vi vidste forholde os til

regeringens holdning at det er meningen at flygtninge og integrationspolitikken skal rulles tilbage til

sad indstillingen fra politiets efterretningstjeneste overhørig og puttede folk på et lovforslag alligevel er

at man jo er uskyldig indtil det modsatte er bevist og derfor

ikke påvirke ens muligheder for at få statsborgerskab

eller regeringens holdning i den henseende det håber

herre jan e jørgensen jeg vil sige til herre jan e jørgensen at hvis herre jan e jørgensen grundlæggende er uenig er der jo en mulighed for at stemme imod lovforslaget

for at stå heroppe hver eneste gang og tale dunder imod

ordførerens indlæg på den måde at også de personer som vi ikke er

skulle have statsborgerskab på trods af at de er i pets søgelys jeg spørger ikke om konkrete sager

jeg spørger om regeringens holdning ønsker regeringen at gøre med det som vi ellers hidtil har været enige om nemlig at vi

søgelys statsborgerskab medmindre vi er tvunget til det i medfør af konventioner ønsker regeringen at gøre op med den holdning sådan at alle kan få statsborgerskab

de er statsløse eller ej på trods af at de er i pets søgelys under mistanke for at

sagde men hvis det herre jan e jørgensen spørger til er om regeringen har tænkt sig at gøre op med de principper som står i cirkulæreskrivelsens § en og tyve

der står i den så får de jo statsborgerskab er det så ikke et ganske ligegyldigt arbejde pet laver på det her område over for

er lige meget hvad resultatet bliver af den risikovurdering

og det ved herre preben bang henriksen også ganske

har fru inger støjberg og venstre jo selv stemt for

justitsministeren står og siger

han heller ikke svare da det var herre christian langballe der spurgte om præcis det samme så det

blikket på den lange stribe af lempelser

at tvivlen jo er endnu større

at skabe et billede af vil hun med blot et enkelt øjekast på regeringsgrundlaget

henholde sig til er de ting som bliver sendt til udvalget

i indfødsretsudvalget jo selv se hvem der ligger inden for rammerne af § en og tyve i

den havde ingen betydning hvis man opfyldte kriterierne for at opnå statsborgerskab jeg hørte justitsministeren give udtryk for at der kunne være rådgivning som gjorde

fra justitsministeren til fru inger støjberg at regeringens holdning

vil følge op på og høre justitsministerens svar på

være at den regering vi har i øjeblikket ikke synes at det er problematisk at folk der er til fare for rigets sikkerhed bliver givet statsborgerskab jeg forventer ikke at

dengang herre søren pind var integrationsminister hvordan kan det være at justitsministeren bare synes at det er fryd og gammen

behandlingen af den her type af sager jo helt i forlængelse af det der står i cirkulærets § enogtyvende

om venstre har tænkt sig at ændre det det har regeringen i hvert fald ikke men der er jo altid den mulighed at hvis venstre ville

det er op til venstre når vi går i gang med den næste runde af behandlingen at tilkendegive om man vil det eller ej det kan man gøre

hver gang er venstre endt med at stemme for det synes jeg er fornuftigt men hvis man

et stort flertal til gidsler på grund af en enkelt person

skruet lovforslaget sammen på det er noget justitsministeren er ansvarlig for og som justitsministeren skulle påtage sig ansvaret for vi vil i venstre gerne være med til i fællesskab at finde en løsning så vi ikke kommer til at stå i en situation hvor man belønner folk som pet vurderer er til fare for rigets sikkerhed med et statsborgerskab

at det ønsker regeringen ikke det ønsker justitsministeren ikke og det må justitsministeren jo tage på sine skuldre

tidspunkt bare tager konsekvensen af sine synspunkter og stemmer imod

hvis man ville noget med den debat som

ikke at bede regeringen eller den til enhver tid siddende justitsminister i

komme med gode ideer til hvad man skal gøre man kan jo selv tage konsekvensen af det

tør man ikke tage konsekvensen af sine egne synspunkter det er

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til

for resten af dagen nemlig første behandling af lovforslag nummer

forespørgsel

syv og tredive er udgået der er kun

punkt på dagsordenen dagsordenen vil blive omdelt og kan også ses på